det går bedre i udlandet men det går også bedre herhjemme

regeringens politik virker det er en politik som alle partier i folketinget har deres del af ansvaret for og jeg håber selvfølgelig

i det nye år får et bredt samarbejde om tingene

handler om velfærdsydelser til eu borgere

som regeringen ser det enorme fordele af det indre marked danske virksomheder og vist at vi faktisk

at at udlændinge skal komme til danmark for at blive forsørget udlændinge skal selvfølgelig komme til danmark for at

eu borgere der modtager dagpenge er steget også mere

og derfor følger vi selvfølgelig det her område tæt

sige at vi koncentrerer os om de problemer der måtte opstå på konkrete områder vi koncentrerer os om at løse de udfordringer konstruktivt og pragmatisk det er regeringens linje på det her område

danmark er

rejser mindst to helt centrale spørgsmål om det europapolitiske samarbejde

vi ser om det går og så venter til vi får en reprimande eller en dom fra eu vi mangler fortsat svar

om venstre ligefrem dyrker uklarheden som en politisk kunstform på en række områder

uddannelse på bedre sundhed på mere tryghed generelt

de på et tidspunkt konkretiserer deres planer om nulvækst

sig til hvor der skal skæres ned med venstres nulvækst

af usikkerheder om venstres politik

tusindvis af de danskere der bor i lejebolig

fra en ny beskæftigelsespolitik i målrettede skatte og afgiftslettelser til vores private erhvervsliv så vi både får skabt et mere dynamisk arbejdsmarked og

flere arbejdspladser jeg vil gerne kvittere for at statsministeren

i sin nytårstale trods alt antydede at der vil komme en stribe vækstinitiativer

jo egentlig forberedt mig på at stille nogle spørgsmål fordi der hedder

der stiller spørgsmål til mig så jeg skal afstå fra at stille spørgsmål om regeringens vækstinitiativer og jeg får næppe heller noget svar

det er skudt til den anden side af produktivitetskommissionens rapport så det er vel engang i marts

vil jeg gerne belæres om det for vi synes at det haster det er muligt er et stemningsskifte vismanden har jo sagt

evidens for det vi må jo håbe at det er vismanden

og ikke statsministeren der tager fejl vi synes der er brug for at der gøres noget mere vi er klar når regeringen er klar det er bare

her tema om velfærdsturisme an og så vil jeg gerne kvittere for det

vende tilbage til senere

ikke noget problem siger statsministeren fra to tusind og otte til to tusind og tolv er antallet af beskæftigede østeuropæere i danmark steget med en hundrede og

tror jeg efter min bedste hukommelse i en tilsvarende periode er antallet af østeuropæere der modtager dagpenge steget med otte hundrede og otte og halvtreds

ellers husker tallet fra beskæftigelsesministeriet rigtigt det er der da forskel på så så

selv at stille sig i spidsen for de europapolitiske forhandlinger så vi kan få adresseret det her vi har jo fortsat blandt andet det problem at regeringen i strid med lovgivning vedtaget i det danske folketing administrerer børnefamilieydelsen altså børnechecken på den måde at man bare har lagt sig slapt ned for nogle synspunkter i kommissionen uden at rejse sig op og stå på mål for lovgivning der er vedtaget

mig meget at herre lars løkke rasmussen mener at de her spørgsmål

vi jo bare hørt kritik fra venstre og egentlig ikke nogen som helst

er gældende dansk lov i øjeblikket administreres der ikke efter gældende dansk lov det det er uhørt det er skandaløst regeringen har ikke fremsat noget lovforslag regeringen har ikke sikret sig at der er parlamentarisk flertal bag den linje som regeringen i øjeblikket administrerer efter der udbetales børnecheck til folk der ikke opfylder den danske lovs bestemmelser så lad os da snakke specifikt om det hvornår og på hvilken dag ønsker statsministeren at

hun og jeg skal tage en drøftelse om det her eller eller hvor skal det ske

set det synspunkt at den frie bevægelighed er et gode for danmark et lille åbent land som danmark har gavn af

værne om det unikke ved det danske velfærdssamfund og det gør man altså ikke ved bare at forære en en børnecheck til den første den bedste der krydser grænsen

ikke ved at lægge sig ned for den første den bedste kontorfuldmægtig i kommissionen der giver udtryk for sit synspunkt

lige nu og her har regeringen altså i strid med et flertal i folketinget lagt sig ned for kommissionens fortolkning

man har ikke drøftet med partierne om der måske her var en sag hvor man skulle gå hele vejen til eu domstolen for

selvfølgelig skal vi rette ind når

retskrav her men det er vi bare ligeglade med

ville initiere drøftelser der sikrede at der ville være et flertal bag regeringens politik jeg ville hvis jeg syntes at den lov der var vedtaget i folketinget ikke kunne opretholdes i sin nuværende form fremsætte et nyt lovforslag regeringen har

engang i sommer om at gældende dansk lov

administrerer vi ikke efter uden at have fremsat et lovforslag uden at have indledt forhandlinger uden at komme

hvad man alternativt kunne gøre for på en eller anden måde

der var en vilje til i den danske folketingssal da lovforslaget blev vedtaget

at børnecheck får man altså ikke bare første dag man træder ind på en jordbærmark

set det det handler om men altså statsministeren synes så åbenbart

forvalte danske folkestyretraditioner på

måde man skal regere landet på men det mener regeringen

retsvirkning for den enkelte borger skal vi selvfølgelig sikre at

den retsvirkning der er tiltænkt

mig bekendt har der ikke været nogen egentlige forhandlingsmøder

partier der ser på den her sag

i direkte samklang med nogle embedsmænd i kommissionen uden inddragelse af et flertal i folketinget

af den politik der bliver ført det gælder blandt andet den økonomiske politik som jo hviler på de reformer som vi fik vedtaget før valget som man gik til valg på at rulle tilbage og som man nu har taget til sig og godt for det for ellers ville danmark jo ikke være hvor danmark er nu

jo også på andre områder man begynder at kunne se effekten

vil være syv tusind fem hundrede familiesammenføringer mod små tre tusind i to tusind og

en stigning i antallet af familiesammenføringer man har fjernet starthjælpen man har skabt andre vilkår

begynder at kunne se den samlede effekt

en regning på en milliard

egentlig bare spørge om om det stopper her eller om regeringen budgetterer med at der skal være yderligere udgifter på det her område

at administrere i strid med eu lovgivningen

og det undrer mig virkelig meget at herre lars løkke rasmussen som jo ellers roser sig af at af et parti der går ind for den fri

vil administrere på en måde som man ved ikke er i overensstemmelse med lovgivningen

herre lars løkke rasmussen at det forholder sig sådan

indkalder partierne til en diskussion af det her spørgsmål sådan at vi får bragt lovgivningen

har en regering der slog sig op på god regeringsførelse da

ned fra det sorte tårn og så har

mere end halvdelen inde i folketingsåret ikke har set et lovforslag fra fra

det her forhold hvor regeringen ikke har sikret sig at der er parlamentarisk dækning for den måde man forvalter

bliver meget klogere på her i dag så jeg gentager bare mit spørgsmål fra

sagde statsministeren jo og nu citerer jeg jeg kunne ikke drømme om at gå over mod en lempeligere udlændingepolitik og nu står vi altså her i starten af to tusind og

så er det da værd at spørge om det ikke er et udtryk for at

ikke på det her lille politikområde

har levet op til det der blev lovet nemlig ikke at lempe

i hvert fald spørge om det så stopper med milliarden altså regner regeringen med der skal bruges yderligere her når

om det der udgiftsstop som jo altså svarer til at hver gang jeg vil bruge hundrede

vil statsministeren bruge hundrede kroner og tres øre og at dansk politik skal handle om de sidste tres øre

i venstre som jo gerne vil sidde i statsministeriet igen

man nødt til at give borgerne de rettigheder

at man ikke kan forbeholde optjeningskravet kun til danske borgere

jeg synes det er underligt at vi har en person som så

samtidig også siger at han er ligeglad med de aftaler om

love og regler vi har med andre lande det

hvis det er herre lars løkke rasmussens holdning

det hele taget til de mennesker der kommer hertil som familiesammenførte selvfølgelig

at man har den slags krav det er også derfor vi stort set har ført politikken tilbage til omkring to tusind og ti

trods alt ikke nogen der beskyldte danmark for at have en slap udlændingepolitik

for det er der en medarbejder i kommissionen

så skulle det lovforslag da bare have ligget hernede til folketingets åbning det er ikke fremsat endnu regeringen er en mindretalsregering regeringen administrerer op imod

der er vedtaget i det danske folketing uden at have sikret sig at der er flertal for den måde regeringen ser verden på

jeg tror selv at jeg ville have gjort det når der kom sådan en skrivelse der kunne sætte spørgsmålstegn ved om dansk lovgivning skulle justeres at jeg øjeblikkelig ville sørge for at der var et flertal i folketinget

på samme måde som mig jeg tror da at jeg ville udforske

sikre at det der var ånden

sigtet med lovgivningen nemlig at man ikke fik en børnecheck straks man krydsede en

regeringen holder ingen møder fremsætter ikke nogen lovforslag det er da slapt slapt slapt og det er så den samme regering der stiller sig op nu og siger

sagde til mig sidste forår vi laver en europapolitisk aftale inden sommerferien dengang troede

hvorfor tager vi ikke det her

og får lavet en politisk aftale der sikrer at vi kan værne om de danske velfærdsydelser hvorfor gør vi egentlig

forstå at på udlændingeområdet blafrer det i vinden om checken bliver større altså

fjorten end tidligere er en nødvendig meromkostning ved den politik man

yderligere vi står nu i en situation hvor vi har flere asylansøgere

bare konstatere at hvor vi er nogle der egentlig hellere ville bruge

på dansk velfærd så vil regeringen altså hellere bruge

kastet os ud i det men det mener vi ikke

en forordning som betyder at borgerne har et retskrav vi bliver nødt til at give dem det retskrav

administrerer ikke imod

til to ting ved den indgangsdør

det også hørte hjemme i en nytårstale det kan man jo mene forskelligt om

at eu er et vigtigt diskussionspunkt

det også fordi vi jo har den her velfærdsturisme som statsministeren så også er inde på det som så er lidt vanskeligt for os at finde ud af er jo hvad regeringen egentlig mener om velfærdsturisme altså om det helt grundlæggende er et problem

klarhed det var så adresseret til venstre til venstre

det adresserer sig til statsministeren selv

når vi bliver tvivl om om velfærdsturisme bliver betragtet som et problem af regeringen

fordi jeg så sent som i søndags havde anledning til at have en større duel givtig duel med landets vicestatsminister

økonomi og indenrigsministeren hun mente at

vores bekymringer i forhold til velfærdsturismen baserede sig på spøgelseshistorier og derfor når nu statsministeren selv tager det her frem i indledningen

synes er helt på sin plads vil jeg gerne høre statsministeren om hun er enig med økonomi og indenrigsministeren i at vi baserer vores bekymringer i forhold til velfærdsturisme på spøgelseshistorier som det blev sagt i søndags eller om statsministeren er enig med dansk folkeparti i at det er et principielt stort problem med velfærdsturisme og at det skal adresseres

velfærdsturisme og den stigning i velfærdsturisme som vi som vi

er på dagpenge nu som ikke helt kan forklares af krisen

for at udnytte de sociale systemer

gøre ved det regeringens holdning er klar

de sidste tre år som er ret massiv

så have forskellige holdninger til om om det er et økonomisk problem i forhold til kongeriget eller om vi kan klare det men det er åbenbart et problem også set fra

ville man jo nok ikke adressere det her i indledningen

det har altså været et accelererende

man tager det op her i dag synes jeg det er på sin plads

helt almindelige polakker og andre som kommer til danmark for at bidrage gøre et stykke arbejde og som egentlig også konkret bidrager til det danske samfund min holdning

vi håndteret det her og fundet en løsning

se om der er en udfordring på det område

og så også håndtere det i den rækkefølge problemerne opstår

interesse tror jeg i at sige at alle mennesker er velfærdsturister

nogle mener at vi har et problem nogle mener at vi ikke har et problem nogle siger at det er spøgelseshistorier vi er ude med når vi taler om en bekymring i forhold til velfærdsturisme

nu må vi også gøre noget konkret ved det

henviser man til en aftale om

i fællesskab hvor vi forpligter regeringen til at tage det her op i eu sammenhæng for at få lavet

det vi måtte erkende da vi forhandlede su var at vi fik en merregning hvert evig eneste

år var regeringens egen vurdering på det tidspunkt på mellem brutto fire hundrede og fem hundrede million

ekstra i su udgifter men hvad er der konkret sket fra regeringens side det eneste konkrete vi har set indtil nu er det som også

fjernede optjeningsprincippet i praksis som det var forstået i den danske lovgivning

på hvilket lovgrundlag man har foretaget den ændring

at man har lovgrundlag for at foretage den administrative ændring i strid med danske lovregler vi mener derfor det er i strid med den danske grundlovs måde at fordele magten på

lejlighed til at diskutere i morgen på det samråd

bare afslutningsvis sige at det er meget svært at finde ud af om regeringen mener at velfærdsturisme

at det ikke er et problem vi hører skiftende meldinger hver

per definition

er er et stort og generelt problem med velfærdsturisme

kommer for at arbejde og bidrage

svig eller misbrug eller vi kan se at der er nogle ydelser der bliver benyttet meget også mere end der kan forklares af krisen så vil vi kigge nærmere på

balanceret enkelt svar

sagen om børnechecken altså at man har lagt sig fladt ned for eu jeg ved da godt at herre lars løkke rasmussen

ganske givet havde gjort præcis det samme hvis han var statsminister ikke for at diskutere det men det er for mig uforståeligt at

kan indrette reglerne således at hvis man kommer til danmark arbejder og betaler skat skal man selvfølgelig have adgang til de samme velfærdsydelser som andre der arbejder og betaler skat men man skal ikke kunne sende en børnecheck ud af landet man skal naturligvis have en børnecheck hvis man har børn her i danmark fordi den tager udgangspunkt i de leveomkostninger vi har i danmark

nytårsmorgen trådte den i kraft og det betyder at når vi rammes af arbejdsløshed og kommer på kontanthjælp skal vi fremover sendes ud i såkaldte nyttejob efter kort tids arbejdsløshed kommunerne nu i gang med at finde de opgaver som nyttejobberne skal løse og blandt de ideer vi har hørt om er for eksempel oprydning på strande og i parker opsamling af hundelorte trafikoptælling og havearbejde regeringen har afvist al kritik af den her nyttejobordning og sagt at kritikken er udtryk for jobsnobberi men kritikken har intet med jobsnobberi at der

er nogle af os der er for fine til at gøre rent eller for fine til at lave havearbejde

uden de rettigheder som vi normalt har når vi arbejder ret til at optjene dagpenge optjene feriepenge forhandle en overenskomst vælge en tillidsrepræsentant og så videre

skabt et b arbejdsmarked hvor arbejdsløse tvinges til at arbejde på ringere vilkår

færre rettigheder end deres kollegaer de job burde ikke kaldes nyttejob de burde kaldes udnyttejob

om ret og pligt men jeg kan ikke få øje på de rettigheder de mennesker som skal være i de her såkaldte nyttejob

skal vi arbejde for en betaling langt under mindstelønnen og uden de rettigheder som vi normalt har

omkring i det danske samfund og sige det ville være rart hvis det blev gjort og rart hvis det blev gjort

det nyttejobbene består af så jeg undrer mig virkelig over at enhedslisten ikke

og at man har både nogle rettigheder og nogle pligter i den forbindelse

anekdoter eller ting man selv

og bidrog med noget og gjorde et stykke arbejde der var vigtigt og havde bygget ting som de

er på kontanthjælp du kan også noget du kan også bidrage med noget som er vigtigt for samfundet og det er

hvis ikke statsministeren ved at det er arbejde der udføres af mennesker som får løn

i det udspil blev det slået fast at de arbejdsløse selvfølgelig ikke skulle arbejde til under mindstelønnen

antal timer der svarede til mindstelønnen hvornår skiftede statsministeren og socialdemokraterne holdning til det spørgsmål altså hvorfor synes statsministeren i dag at det er rimeligt at i tusindvis af danskere kommer til at gå rundt og udføre arbejde som vi alle sammen får nytte af arbejde som andre mennesker har som ordinært arbejde men men til en timeløn timeløn som jo ikke er i nærheden af mindstelønnen hvornår skiftede statsministeren holdning og hvorfor er det okay

får den samme løn som deres kollegaer uden at

modtager sin kontanthjælp og så bidrager man også med en konkret opgave til samfundet

at man siger til mennesker som er på kontanthjælp

og udføre en konkret opgave end ikke at

hvis regeringen sørgede for at skabe arbejdspladser gerne med rengøring gerne med havearbejde til de mange mennesker der går ledige men jeg synes godt nok det er noget jobsnobberi

gøre rent på gader og stræder sørge for at vores parker bliver holdt

have den samme løn som de kollegaer der har det som et ordinært job

det arbejde er åbenbart ikke fint nok nogle kommer

for fem og tredive kroner i timen før skat fem og tredive kroner i timen før skat for at gøre rent for at passe vores parker jeg synes

rigtig løn for det og når man udfører det arbejde

omkring fem og tredive kroner i timen for unge kontanthjælpsmodtagere

et lavtlønsarbejdsmarked med en timeløn på fyrre

taler om men det handler om

så en konkret opgave for samfundet

hun synes vi bare skal oprette en hel masse nye stillinger

til gavn for dem selv

tak til fru johanne schmidt nielsen for den her omgang så er det herre anders samuelsen som

bare stå på den her side og jeg kan bekræfte

som enhedslisten venstre konservative og dansk folkeparti at at man fuldstændig har ignoreret et flertal i folketinget siden man blev gjort opmærksom på problemstillingen man har intet foretaget sig og det det der er det grundlæggende problem hvis det viser sig at vi skal

administrere på den her måde men problemet er at man ikke har rådført sig med folketinget

for folkestyret

et svar som kom fra finansministeriet lidt skjult den

redegøre for hvordan hun ser på

finansministeren peger på at hvis man gennemførte nulvækst i

der netto komme fjortentusind flere i beskæftigelse i danmark

med fjortentusind hvis vi gennemførte nulvækst når man tager højde for

ikke det kommer bag på nogen at vi agter at indkalde folketingets partier

for selvfølgelig indkalde folketingets partier til at diskutere den her lovgivning

der betyder noget velstand er meget vigtigt private arbejdspladser er meget vigtigt

der udvikler sig i takt med det borgerne forventer både når det handler om vores uddannelse vores børnepasning vores sundhed

en vis omfordeling i vores samfund og et vist mål af lighed

ikke svært at svare på hvem vi gerne vil af med i den offentlige sektor det er en hel del af de administrative led

sektor alle tal peger på at det ikke er fordi vi siden slutningen

kunne blive lidt lidt mindre

jeg synes det er vanskeligt at forstå hvordan man kan sige nej til

at vi bruger lidt flere penge ikke mange men lidt flere penge

efter ydelser til de ældre

minusvækst i den offentlige sektor jeg synes synspunktet

i den offentlige sektor skal være mindre det burde da være noget vi

hvis vi viser større tillid til de folk som arbejder på gulvet i den offentlige sektor som arbejder med kerneydelserne så bliver der plads til at man kan gøre den administrative del mindre vi har masser af tal og statsministeren kender tallene

socialrådgivere som arbejder med familier med handicappede børn

og reelt set øge antallet af timer

med kerneydelser men det vil man ikke i

regeringen fordi man holder fast i et tal tænk på et tal i stedet for at tale om mennesker

vi skal levere fjortentusind ekstra i beskæftigelse lavere skat på arbejde det er da også til gavn for den ganske almindelige dansker at vi letter skatten på arbejde og det er da i høj grad til gavn for den almindelige dansker at vi sørger for at vi bliver sytten milliard kroner rigere men

herre anders samuelsen

jeg synes det er modigt grænsende til dumdristigt

tage fat på hele spørgsmålet om velfærdsturisme i sin indledning her i dag for vi har jo nu fået konstateret

at det er noget vi skal beskæftige os med som et problem mens europaministeren mener at det sandelig er en sag som vi skal følge meget nøje fordi der kan være et problem

og så har vi jo fået konstateret i hvert fald i dag at der er et flertal i det her folketing der mener at regeringen administrerer reglerne

i strid med et flertal i folketinget

konstatere her i dag og jeg mener det er en meget alvorlig sag

om velfærdsturisme at det konservative folkeparti ønsker fri bevægelighed i europa det har vi gavn af og vi har gavn af at der kommer borgere fra andre europæiske lande hertil og bidrager til det danske samfunds udvikling

derfor skal vi også værne om den fri bevægelighed og vi værner altså bedst om den fri bevægelighed ved at sikre at vi gennemfører de forandringer der er nødvendige

det undrer mig virkelig at herre lars barfoed er med på den

altså danmark er med til at vedtage eu lovgivning

har den faktisk direkte retsvirkning i danmark det vil sige at den enkelte borger kan støtte retskrav på en forordnings tekst

i overensstemmelse med den forordning herre lars barfoed

at det er sådan det forholder sig han

reglerne i strid med det som vi kan se er lovteksten og som danske jurister siger er lovteksten

det politiske omkring en europapolitisk aftale og til det at vi i fællesskab skulle lave nogle værnsregler og også bidrage aktivt til at der i eu reglerne bliver mulighed for sådan nogle værnsregler for hvis vi mener at eu domstolen på nogle områder

kan vi jo bare lave reglerne om i eu det er jo det vi politikere skal gøre og det var det jeg egentlig gerne ville have en diskussion med statsministeren om

tilbage til det som statsministeren af en eller anden

det være udtryk for et brud i eu politikken hvis man altid skal sidde og vente på at man får en dom imod sig det har tidligere regeringer heller ikke gjort det gjorde man blandt andet ikke i forbindelse med metockdommen

os ned og siger

det til at lyde som om holland

eu reglerne på det her område jeg har ikke hørt tyskland sige

den tyske europaminister var så vidt jeg forstår heroppe så sent som i går og sagde det stik modsatte

bare så man ikke taler mod bedre vidende i forhold til hvad andre lande mener i den her sag og

partierne og sige til partierne vi har fået den henvendelse og nogle mener at forordningen og lovgivningen

forenelige hvad gør vi ved det så kunne vi vælge at sige at vi laver lovgivningen om straks for vi er alle sammen enige om at den lov

i strid med forordningen jeg skal bare gøre opmærksom på at den lov

gennemførte vi jo vel vidende at der var sådan en forordning fordi det var embedsværkets vurdering at det kunne vi godt gøre og så skal der altså meget til at det samme folketing lige pludselig mener at nu kan vi ikke gøre

hvis ikke vi havde kunnet overbevise hinanden om at lovgivningen var i strid med forordningen så burde vi jo

kommissionen og så kunne vi ende med at sige til kommissionen vi

afgøre om der er den forskel og så skulle vi selvfølgelig rette ind fordi vi er en retsstat

og det er måske endnu vigtigere vores egne embedsmænd herhjemme blandt andet i justitsministeriet

etablere lovgivning på det her område og

det undrer mig meget at det konservative folkeparti nu har den holdning

holdning til om de her såkaldte nyttejob skulle være på overenskomstmæssige vilkår eller om de ikke skulle

i vinden et eller andet sted hvorfor det er okay at rengøring og havearbejde bliver udført af mennesker der går ledige til fem og tredive kroner i timen mens herre claus claus hjort

forslag om et lavtlønsarbejdsmarked med lønninger på fyrre kroner i timen

reformen betyder jo at en stor gruppe unge arbejdsløse vil blive frataget halvdelen af deres

fremover skal leve for ned til fem tusind syv hundrede kroner om måneden før skat reformen deler jo de unge op i to grupper dem som er klar til uddannelse og dem som ikke er fordi de har sociale problemer

psykiske lidelser og så videre den sidste gruppe får lov til at beholde den samme indtægt

som som før reformen

uddannelsesparate og som dermed ryger ned på den lave ydelse mens det er halvfjerds procent i randers og vejle

var indlagt på psykiatrisk afdeling og alligevel blev vurderet parat til uddannelse og derfor skulle ned på halv ydelse

om statsministeren tror at en saglig forklaring på den store forskel der er kommunerne imellem

måske forestille sig at der var gået noget kassetænkning i det her rundtomkring i kommunerne

faktisk ret mange penge her og nu ved at sende flest mulige unge ned på den her meget lave ydelse også selv om de faktisk ikke er parat til at uddanne sig fordi de for eksempel har alvorlige psykiske lidelser

man er uenig i hele princippet om at unge der egentlig godt kan tage en uddannelse

skal ned på en uddannelsesydelse som svarer til su

lille puf så de kommer i gang med en uddannelse

jeg synes vi skal sikre at vi får gjort op med det

og at godt ni ud af ti af

og derfor indfører vi nu det her med at de får en uddannelsesydelse som svarer til su og at vi finder ud af om de unge er parate til at komme i gang med en sådan uddannelse samtidig skal vi selvfølgelig også sikre at unge som ikke kan som har forskellige problemer det kan være misbrugsproblemer psykiske

får man adgang til et billigere kollegieværelse hvis man er på

altså i en grundlæggende anderledes økonomisk situation end hvis man er et ungt menneske på en

får jeg jo lyst til at spørge hvor er det statsministeren forestiller sig at de

hvis først de mister deres bolig og kommer ud i hjemløshed kommer de for alvor væk fra arbejdsmarkedet

hjemløsheden medfører nogle helt andre

at stille det igen hvad tror statsministeren er forklaringen på at man i viborg og esbjerg kommuner vurderer at der er fyrre procent af de unge på kontanthjælp under tredive

er et spørgsmål som også beskæftigelsesministeren tidligere har sagt hun vil følge op på

at vi skal have en ydelse for de unge som skal i gang med en uddannelse at vi skal kigge på den enkelte unge og spørge

skal være der så lang tid det kan jo være at de kommer over på en ordinær uddannelse og ender med at få

kontanthjælp men tværtimod får mulighed for at få en uddannelse sådan at de kan klare sig selv

halv kontanthjælp med det resultat at kommunerne selv siger kære regering vi ved ikke hvor de skal bo

vi har ikke boliger med den slags lave huslejer og de ender på gaden

men jeg har godt noteret mig at beskæftigelsesministeren har reageret på de her tal og de meget store forskelle der er kommunerne imellem ved at sige

ned på en halv ydelse ikke kan betale deres husleje gøre indtil regeringen har fået set nærmere på det her

fyrre procent i én kommune er klar til uddannelse

af de her unge man vurderer til at være parate til job eller uddannelse

at det havde noget at gøre med at kommunen sparer ret mange penge på den her halve

til de unge der er rekordmange der uddanner sig og der er stor efterspørgsel efter de billige boliger som vores unge kan bo i

regeringen med finansloven for to og fjorten har understøttet at der lokalt kan skabes bedre boligforhold for de unge

afsat fyrre million

de unge studerende og det vil jo også afhjælpe de

vi går videre der er i dag følgende anmeldelser justitsministeren lovforslag nummer l

fra udenrigsministeren fået meddelelse om at han ønsker i

formålet med lovforslaget er at indføre hjemmel til at stille krav om at skriftlig kommunikation mellem arbejdstilsynet og virksomheder samt andre der har pligter efter loven fremover skal foregå digitalt det vil betyde

besparelser i arbejdstilsynet efterhånden som fuld digitalisering effektueres og for virksomhederne vil det betyde at digitaliseringen bidrager til at lette de administrative byrder

som effektiviserer sagsbehandlingen og på samme tid er brugervenlig og det vil vi fra venstres side holde fokus på under arbejdet venstre blev tidligt hørt i udarbejdelsen af lovforslaget og vi havde tre vigtige input ministeren har indarbejdet alle tre bemærkninger i lovforslaget

og regeringen for hele den offentlige sektor

skal bruges fornuftigt og det er vigtigt at vi alle sammen oplever en offentlig sektor der er sammenhængende

vi er allerede nået et rigtig godt stykke de seneste år har vi her i tinget gennemført en række lovændringer der har fremmet digitaliseringen i danmark med dette forslag stiller vi krav om at også arbejdstilsynets kommunikation fremover skal foregå digitalt

obligatorisk for virksomheder og borgere at kommunikere digitalt om

arbejdstilsynet det meste af kommunikationen mellem virksomheder og arbejdstilsynet foregår digitalt

siden to tusind og tre været helt normal praksis at kommunikere via e mail med alle offentlige virksomheder

været obligatorisk for arbejdsgivere at anmelde arbejdsulykker

er der alligevel nogle problemer

vi har jo den situation at man som

at der kan være systemfejl og ringer arbejdsgiveren så til kommunen og siger at

sende den her henvendelse over til ministeren

arbejdsgiver der skal ind

en arbejdsgiver har altså ikke råd til at sidde og vente

give los og sige at nu skal alt være digitalt hvis vi så siger at arbejdsgiverne bare skal sidde og vente indtil

komme igennem det skal gerne være noget der fungerer her

ikke har kunnet komme igennem at der er sket nogle fejl tager man hensyn

rent digital

egentlig også at ministeren er indstillet på

skal fungere i forbindelse med en digital løsning og så vil

svar på hvordan man løser de problemer så arbejdsgiveren fremover ikke kommer i den

mister de jo lysten til at være selvstændige det er jo ikke meningen det skal

det ikke hjælpe at det hele ender med at det bliver en byrde for arbejdsgiverne så de løber skrigende væk

er et udmærket forslag men

svigter eller hvordan man nu kan finde en løsning

det er jo et forslag som er en del af regeringsgrundlaget

borgere og virksomheder i dette forslag tager regeringen fat i arbejdstilsynet og dets kommunikation med virksomheder og borgere det lyder i princippet som et godt forslag vi har hørt om det papirløse samfund som et godt og miljørigtigt princip men desværre ved vi jo godt at det er et indholdsløst princip

princip for de højtuddannede mens mange ikke mindst de ældre bliver ladt i stikken det handler om folk som ikke er på hjemmebane i den digitale tidsalder forslaget handler jo om obligatorisk digital kommunikation hvis man nærlæser bemærkningerne til lovforslaget kan man stille nogle spørgsmål arbejdstilsynet har jo undersøgt om virksomheder godt vil have

der er stor interesse for denne frivillige ordning således har arbejdstilsynet i første halvår to tusind og tretten kunnet sende halvfjerds

af sine udgående breve til de virksomheder som arbejdstilsynet fører fører tilsyn med

på baggrund af den frivillige ordning det viser jo at mange virksomheder godt kan og vil have

det handler om fleksibilitet fra myndighedernes side og jeg tror at vi skal være meget fleksible når vi snakker om bekæmpelse af bureaukrati

hundrede procent enig med advokatrådet når de påpeger at staten forudsætter at alle borgere er i stand til at kommunikere elektronisk med det offentlige

alt tyder på at en stor del af borgerne herunder ældre

de anbefaler derfor at folk positivt skal tilkendegive at de ønsker korrespondancen elektronisk på den baggrund er jeg modstander af en obligatorisk digital kommunikation

at ministeren i stedet for vil gøre det

for diskussionen af det her relativt lille lovforslag for nu at svare på nogle af de

være sådan at det er til fordel for virksomhederne at mere og mere af kommunikationen foregår digitalt også med arbejdstilsynet for det er klart at

med elektroniske skemaer og andet i stedet for at man skal ringe og lave en aftale eller

fra vores egen hverdag ofte meget meget nemmere så hele ideen med det her er jo altså at sikre at stadig mere kommunikation med myndighederne kommer til at foregå

og det skal gerne gavne de virksomheder vi taler om

obligatorisk for virksomhederne på det tidspunkt hvor de tekniske løsninger er på plads det er også vigtigt for mig at sige at der skal være dialog med

så vi er sikre på at det er de rigtige redskaber der tages i brug vi skal også

sådan at det i en periode bliver frivilligt for virksomhederne om man ønsker at gøre det digitalt

har bedt om ordet er forhandlingerne sluttet

at lovforslaget henvises til beskæftigelsesudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter

tage hul på det parlamentariske arbejde i to tusind og fjorten når vi starter behandlingen af det her lovforslag som jo er en

venstre og konservative nemlig det lovforslag der fremrykker skatte og afgiftslettelserne

og det betyder at vi med

afgifter med med

to milliard kroner i år altså danskerne får lov til at beholde nogle flere af deres egne penge og virksomhederne skal betale noget mindre i skat det er ganske fornuftigt for det er der brug for i danmark det var en

fornuftig afslutning på to tusind og tretten da vi i ellevte time

med regeringen og dermed holdt enhedslisten uden for indflydelse med utallige møder mellem regeringen og dets parlamentariske grundlag overskridelse af regeringens egne tidsfrister

lå det jo ikke ligefrem i kortene at denne dag skulle komme for det er ikke mange måneder siden at vi havde en tilsvarende diskussion her i folketingssalen nemlig ved førstebehandlingen af et beslutningsforslag fra

at fremrykke skattelettelserne fra vækstaftalen og dengang må man sige

regeringspartiernes ordførere fra sf lød det

fornuftige rammer for virksomhederne og en stærk offentlig velfærd som

ja sådan lød det så kan man jo i

samme ordførers parti sf stemmer for det forslag som vi aftalte i

at det var et underligt forslag da vi fra venstres side

beslutningsforslag om at fremrykke disse lettelser når der

vi i venstre jo bare kunne tage forslaget med

hvad der skete det amatøragtige forløb med tre og tredive møder med regeringens eget parlamentariske grundlag og en aftale der gik i vasken

også i folketingssalen fik gjort opmærksom på hvor afgørende det er at vi styrker rammevilkårene for vores virksomheder

i fremtiden har et samfund der hænger sammen at der er virksomheder der kan skabe arbejdspladser vækst og beskæftigelse det er jo forudsætningen for

fem minutter i tolv at vi blev inviteret til de afgørende forhandlinger ja så var det da naturligt at vi også

levere resultater og tage den udfordring

virksomhederne er tynget af krisens åg at vi skal til at handle og og der er det da positivt at regeringen har givet den indrømmelse i finanslovsforhandlingerne selv om man vist rolig kan sige at det krævede en del overtalelse og at de første meldinger ikke var imødekommende

undre at den her dagsorden ikke var på regeringens radar for man ville ikke være med til at fremrykke skatte og afgiftslettelserne

at allerede i efteråret vidste regeringen at vækstskønnet for dansk økonomi var

alligevel afviste regeringen det men nu er det så heldigvis lykkedes men som det er sagt mange gange før om

og hvis vi kigger på historien

skatteaftalen at vi fra venstres side foreslog en erhvervsskattepakke det mente regeringen ikke der var brug for dengang

blev det til en vækstaftale og nu har vi så også fået fremrykket lempelserne så de kan træde i kraft

til gavn for danskerne og til gavn for virksomhederne

der er ingen tvivl om at hvis vi skal sørge for at vores virksomheder har mulighed for

øge beskæftigelsen så er vi altså nødt til at kigge på de vilkår vi byder dem

ambitionsniveauet fra venstres side er højere og vi håber selvfølgelig også at regeringen oven på julepausen har opjusteret sit ambitionsniveau for dansk økonomi for danske virksomheder for danskerne

at sikre danske arbejdspladser men også at sikre at det kan betale sig

indeholder også en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og det er et skridt i den rigtige retning men det er jo altså noget der tages i en sammenhæng hvor det for nylig er kommet frem at der stadig væk er syttentusinde og syvhundrede danskere

vi håber at nytårspausen også har fået regeringen til

op for den dagsorden så vi kan sørge for at det i langt højere grad bedre kan betale sig at arbejde

være på passiv forsørgelse men grundlæggende

skatte og afgiftslettelser så danskerne og virksomhederne kan beholde

to milliard kroner mere i to tusind og fjorten end

skal vurderes på de ting man gør når man har magten og i forhold til

jeg nok sige at fortiden skræmmer når det kommer til partiet venstre

venstre og konservative med støtte fra dansk folkeparti og andre skatter og afgifter for dansk erhvervsliv for to og tyve milliard kroner hvert evige eneste år det var midt i en stor international økonomisk krise og med det resultat at ethundrede og tredivetusind privatansatte danskere blev sendt hjem med en fyreseddel

gang i danmark for det lovforslag vi behandler her i dag

to tusind og fjorten med venstre og konservative

er jo blevet til med den økonomiske krise som

stemningsskifte på vej i dansk økonomi

at oversælge det budskab og afblæse krisen

krisen og satte to streger under facit og sagde at nu havde han løst problemet men vi står stadig væk i en økonomisk krise

øjne en fremgang derude

det er den spirende fremgang som det her lovforslag også skal

det er på den baggrund at vi med finansloven for to tusind og fjorten har besluttet at fremrykke en del af de lettelser af skatter og afgifter som vi allerede besluttede med skattereformen i to tusind og tolv

vi vælger at fremrykke de her planlagte lettelser af skatter og afgifter

det både for at understøtte danske virksomheder i det gryende opsving og samtidig for at sikre at lønmodtagere med lave og almindelige lønninger får mere ud af at gå på arbejde helt konkret bruger vi omkring to tredjedele af de lettelser der

målrettet på mennesker som hver dag knokler på et arbejde til en almindelig eller en lav løn det drejer sig om de lettelser som vi fremrykker fra skattereformen fra to tusind og tolv hvor vi forhøjer beskæftigelsesfradraget det gavner mennesker med helt almindelige lønninger

håndværkere industriarbejdere og sosu

som noget nyt giver vi enlige mødre og enlige fædre et ekstra beskæftigelsesfradrag oveni som får fuld virkning fra to tusind og fjorten det betyder

få tredoblet sit beskæftigelsesfradrag hvilket giver en større gevinst ved at være i arbejde så færre bliver låst fast i arbejdsløshed den sidste tredjedel vi bruger på skatte og afgiftslettelser i det her lovforslag er målrettet

den nye regering regeringsmagten i danmark

vi må tage bestik af de økonomiske udfordringer der

i en tid hvor vi går ind og ser på

for nogle udfordringer udfordringer

og mellemindkomster og det er det vi har gjort og vi har sikret at de dele af dansk erhvervsliv som er særlig konkurrenceudsat

private jobs

i år af til at få det løft i beskæftigelsesfradraget der lå i skatteaftalen tilbage i to tusind og tolv og sammen med nogle afgiftslettelser som nogle virksomheder specielt små og mellemstore virksomheder vil få stor gavn af

de to vigtige elementer i det lovforslag vi står med nu hvad angår vækstplan dk giver det mening at vi baner vejen for vækst og beskæftigelse så vi står stærkt når vinden for alvor vender det betyder noget for omkostningerne

det betyder noget i en tid hvor private investeringer er faldet og de udenlandske investeringer er stagneret og hvor virksomhederne opbygger

de mange som hver dag kæmper for at få det hele til at løbe rundt

de kommer til at få et større beskæftigelsesfradrag

at man fra regeringens side valgte at lave en aftale med venstre i stedet for at lave den med med

til gengæld glade for en stor del af de ting der

eksempelvis et løft af omsorgen for ældre for en milliard kroner

glade for men noget af det nye der er kommet til

skattelettelser til erhvervslivet herunder skattelettelser som gør at virksomhederne kan bruge mere emballage end de formentlig ellers ville

fordi man lemper en afgift der og fremrykker en lempelse af afgifterne på emballage altså er mere emballage og mindre velfærd en del af den finanslovsaftale der

har diskuteret indholdet af det her lovforslag flere gange dels i forbindelse med

har det ufortjente navn vækstplanen

alle ved at den kun giver vækst i profitter for virksomhederne men ikke giver noget ekstra beskæftigelse

skatteaftale som jeg ved bare betyder mere ulighed

i samfundet mere til de rigeste og mindre til dem der har mindst det

dansk folkepartis ordfører og som er det generelle

det er så bare det vi har til debat i dag men som sagt er

i dag jo bare summen af nogle diskussioner vi har haft tidligere og

afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift der er nedsættelse af energiafgifter på brændsler til procesformål og der er fradrag for selvstændiges syge og arbejdsskadeforsikring det er alt sammen rigtig godt men det er også et led i i den finanslovsaftale som er indgået mellem regeringen og venstre og konservative den finanslovsaftale var vi ikke med i og det var ikke fordi vi ikke synes om det her

fordi andre elementer i finanslovsaftalen ikke faldt i vores smag vi synes ikke om en finanslov der øger det offentlige forbrug med

vi synes at det offentlige forbrug i stedet skal være mindre vi synes ikke om en finanslov der viderefører de fejlagtige ejendomsvurderinger fra to tusind og elleve så konkrete boligejere kommer til at betale mere i ejendomsskatter end loven egentlig tilsiger så derfor

del af den finanslovsaftale men det ændrer ikke på at vi støtter det her lovforslag som nu behandles i salen lovforslaget tager fat på den overordnede problemstilling som vi i liberal alliance vel er de fremmeste bannerførere

skattelettelser til i det her samfund hvis lønmodtagere og virksomheder skal være konkurrencedygtige i den internationale

offentlige finanser på over tusind milliard kroner det ændrer ikke meget ved at danmark er det land i verden med

en en brøkdel mindre vi ligger stadig væk oppe som det det land med verdens højeste skattetryk men små ting har også ret og derfor kan vi

vi nu nået til skatteministeren værsgo

for den brede tilslutning til forslaget forslaget indeholder den del af finanslovsaftalen som fremrykker skatte og afgiftslempelser der skal understøtte beskæftigelse og vækst skattereformens forhøjelse af beskæftigelsesfradraget fremrykkes

det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere fremrykkes så det får fuld virkning allerede her fra to tusind og fjorten desuden fremrykkes

fra aftaler om vækstplan dk som skal reducere omkostningerne og forbedre likviditeten og øge konkurrenceevnen for virksomhederne

og ved aftale om vækstplan dk forhøjedes skattekreditten for forsknings og udviklingsaktiviteter i virksomhederne fra skatteværdien af underskuddet på fem milliard kroner til fem og tyve million kroner dette initiativ fremrykkes fra

sker ligeledes en fremrykning af overgangen til afregning af moms halvårligt i stedet for kvartalsvis for små virksomheder der har en omsætning på

fem million kroner endvidere fremrykkes nedsættelsen af energiafgifterne på brændsel til proces til den højeste af eus minimumsafgifter endelig og sluttelig fremrykkes indførelsen af fradraget for selvstændiges syge og arbejdsskadeforsikring jeg vil gerne takke for debatten

selv om den godt nok har været relativt kort jeg glæder mig

konstruktive udvalgsbehandling og så glæder jeg mig også over at det her jo er det sidste skridt i forhold til den finanslovsaftale som for mig at se rummer en række forbedringer herre ole birk olesen var så venlig også at fortælle om nogle af

selv om jeg godt kunne forstå på den politiske del af det at det ikke var der herre ole birk olesen og liberal alliance var enige med

foretage i dette møde folketingets næste møde afholdes i morgen onsdag den femtende januar